der er på solceller

at det

en større

rimelig

at få drøftet

til energi forsynings og klimaministeren

at

vi

er

mennesker

efter sommerferien kan

i

er

hvis ingen gør indsigelse betragter som vedtaget det er

vi i

det til et risikobaseret

ministeren

gøre mere på dyrevelfærdsområdet

skrev herre

at

ordføreren

mener at

dansk folkeparti værsgo

hvor

hertil

skal

der kom

for

placeret i et midlertidigt center

da

man

hjælpe i syrien og

et arbejde

endda selv

de

vi